tilfredse med at kulturministeren i sine seneste bemærkninger til lovforslaget tilkendegiver at kulturministeren er indstillet på

en løsning for de biografer der eventuelt bliver ramt økonomisk af de ændringer der foreslås gennemført med nærværende lovforslag der er nogle der måske bliver ramt så kulturministeren vil gerne forhandle det jeg tror

en overvejende sandsynlighed at nogle små biografer bliver ramt sagen er jo at hverken ministeren eller de partier der stemmer for

bare vende mig mod et svar fra ministeren på spørgsmål nummer en og tyve

hun siger kulturministeriet

er ikke i besiddelse af systematiske oplysninger om den offentlige støtte til danske biografer

hvad betyder det når en meget stor del af de små biografer bor huslejefrit hører det under den såkaldte

minimisforordning eller hvad det skal ministeren svare på

lovforslaget tilbage til udvalget hvis hun ikke svarer rigtigt

så vil jeg vende mig mod de to overløbere nemlig de to ordførere fra venstre og

holdt en tale under førstebehandlingen som sluttede med at han sagde når der ikke er nogen grund til at lave regler synes vi at vi skal lade være og derfor afviser vi lovforslaget som det ligger på den baggrund stemmer han nej ikke imod men for forslaget

overtrædelse af tåbeparagraffen står venstres herre michael aastrup jensen for han har skrevet et debatindlæg i politiken den syvende november under overskriften kulturministeren vil skære i de små biografer her konstaterer

at lovforslaget vil betyde at flere lokale biografer bliver nødt til at dreje nøglen om

at venstre vil skære i de små biografer hvis ikke det er et alvorligt problem

jeg faktisk slå mig på lårene af grin

michael aastrup jensen prøve at forsvare deres positive stemmeafgivning hvad tænker de på jeg kunne tilføje at det ikke er sikkert

står ved magt men hvis de store biografer

med nordisk film i spidsen faktisk mener at den kommunale støtte til de små biografer er en form for konkurrenceforvridning

tage sagen op over for eu jeg har spurgt ministeren om dette og hun svarede mig med følgende formulering jeg hverken kan eller vil give en garanti for at de store biografer eller andre ikke vil prøve deres sag for

kommissionen det understreger at de partier

i lommen på ministeren og på eu

har eu jo ikke anklaget regeringen for at overtræde eus statsstøtteregler det er stadig et forslag som venstre og de konservative var imod

intet ændret ved så hvis jeg skal tage dem alvorligt skal de stemme imod men tør de

vi meget svært ved at støtte kulturministerens lovforslag

situationen

vi under ingen omstændigheder går ind og overimplementerer i forhold til eu lovgivningen

at det ikke vil få nogen som helst negative konsekvenser for nogen biografer i forhold til en eventuel lukning

at hvis det mod forventning skulle have nogen negative konsekvenser i forhold til at risikere lukning af biografer

partierne bag

nemlig at de lokale biografer rundtomkring i landet bliver sikret

den ene floskeltale efter den anden som vi lige har hørt

at med de klare tilkendegivelser

er det at vi kan støtte lovforslagets videre behandling også når det kommer

en garanti for at det ikke vil få nogen negative konsekvenser

ikke bliver udkonkurreret af offentlig støtte

den her bekymring for de små lokale biografer som

på en lokalbiograf der må lukke på grund af det her lovforslag kan herre michael

en indirekte støtte det er bare min vurdering at den værdi som en lille lokal biograf i en lille by som vig i odsherred for at tage et konkret eksempel

nogen konkurrence om at bruge den biograf til et eller

bestemt formål som ikke er biografvirksomhed

jo en form for tilskud som jeg vurderer rigeligt kan ligge inden for den ramme på femhundredetusind kroner om året ved siden af det tilskud

for eksempel vig biograf som er et meget lille tilskud

er at jeg har tilkendegivet at ministeriet

oplysninger fra alle biografer om deres tilskudsforhold det er korrekt men alle kommuner har fået en henvendelse fra kulturministeriet og

der ikke har må jeg gå ud fra at kommunerne ikke vurderer

lovforslag der ligger til grund for vores behandling her

klart at der ikke nogen af de små biografer som vi kender i dag som er truet på grund af det her lovforslag derfor er betænkningsafgivelsen også af den karakter

er huslejefri

så jeg synes at det i virkeligheden

er mere komplekst end som så

oplysninger om at det er otte biografer der får mere end femhundredetusind

men hvad med de huslejefri hvor mange

og det er ud fra den vurdering vi har tilkendegivet det som herre michael aastrup jensen refererede fra betænkningsbidraget det står vi ved derfor er der ikke nogen trusler mod de biografer vi taler om og herre jørgen arbo bæhr kan spørge nok så mange gange svaret er det samme som det jeg er kommet med her det har været offentligt tilkendegivet der

en meget bred offentlig debat også i lokalmedierne

der stemmes om ændringsforslag nummer en af et mindretal

skal ændre deres stemmeafgivning det synes ikke at være tilfældet så slutter jeg afstemningen

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af et flertal

der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte seks og tredive

ønskes afstemning om

nummer fire og fem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

med at åbne forhandlingen til der er lidt mere ro i salen

ønsker at pålægge regeringen at styrke håndhævelsen af ophavsrettigheder på internettet det skal ske ved at undersøge muligheden for at nedsætte en særlig taskforce der har særligt fokus på at bidrage til bekæmpelsen af ophavsretskrænkelser på internettet som for eksempel piratkopiering bekæmpelsen af krænkelser af rettigheder på internettet er et vigtigt område det gælder dog ikke kun ophavsrettigheder men

alle immaterielle rettigheder det gælder for eksempel også design og varemærkerettigheder

også inden for de sidste år taget særlige initiativer for at styrke den politimæssige indsats på disse områder de initiativer er detaljeret beskrevet i justitsministerens besvarelse af retsudvalgets spørgsmål nummer en og halvfems som jeg henviser til

også nu benytte lejligheden til at fortælle om politi og anklagemyndigheders behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder sagsgangen følger de retningslinjer som fremgår af en meddelelse udstedt af rigsadvokaten

SKRÅSTREG to tusind og ti

at politikredsene skal orientere statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet også kaldet søik om anmeldelse tiltalerejsning eller efterforskning i sager om krænkelse af immaterielle rettigheder for det andet skal politikredsene orientere søik hvis de skønner at der ikke bør rejses tiltale i en sag om immaterielle rettigheder søik vurderer så om de er enige med politikredsen og hvis det ikke er tilfældet kan de anmode om at sagen forelægges for den regionale statsadvokat

hvis søik skønner at en sag efter sit omfang og

de selv vælge at overtage efterforskningen af sagen ordningen medfører derfor at sager om overtrædelse af

i vidt omfang er knyttet til søik rigsadvokaten har herudover så sent som i foråret to tusind og tretten iværksat en række andre initiativer til at styrke indsatsen på området de initiativer supplerer den ordning som jeg netop har beskrevet tiltagene signalerer at politiet og anklagemyndigheden ser ganske alvorligt på krænkelser af alle immaterielle rettigheder herunder ophavsretten og det stemmer overens med forslagsstillernes ønsker initiativerne er blevet fastsat af rigsadvokaten

baggrund af dennes drøftelse med repræsentanter for rettighedshaverne relevante myndigheder og rigspolitiet generelt fører initiativerne til yderligere styrkelse af søiks opgave og rolle i forbindelse med behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder det første initiativ går på at udbygge ordningen så alle anmeldelser om krænkelse af immaterielle rettigheder nu kan indgives til søik

som det andet initiativ besluttet at søik skal behandle flere sager om krænkelse af immaterielle rettigheder det tredje

at søik kan yde bistand til politikredsenes efterforskning og retsforfølgning af sager inden for området og det fjerde initiativ går ud på at sikre videns og erfaringsudveksling dels ved at udstede en vejledning om behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder dels ved at drøfte emnet løbende i anklagemyndighedens fagudvalg vejledningen er færdiggjort og blev allerede den tyvende august to tusind og tretten

til retsudvalget som besvarelse på spørgsmål nummer seks hundrede og fem og halvfems fra retsudvalget som et femte initiativ har alle politikredse og statsadvokaturer udpeget en anklager som skal fungere som lokal kontaktperson i sager om

der vil følge og drøfte udviklingen på området søik vil også arrangere undervisning af kontaktpersonerne ud over de initiativer som rigsadvokaten har taget på området kan jeg oplyse at regeringen som led i vækstplanen for kreative erhverv for to tusind og tretten har besluttet at oprette en særskilt enhed hos patent og varemærkestyrelsen der kan vejlede rettighedshavere borgere og myndigheder i visse

det er hensigten at enheden i relevant omfang vil blive inddraget i politi og anklagemyndighedens behandling af straffesager om krænkelse af immaterielle rettigheder regeringen er således enig i at det er vigtigt at sikre en effektiv håndhævelse af krænkelser af disse rettigheder men lægger samtidig stor vægt på at bevare det danske politi som et enhedspolitik og jeg mener faktisk det er lykkedes os at forene disse hensyn

vil i øvrigt følge op på de initiativer der nu er sat i værk i løbet af to tusind og fjorten og når rigsadvokaten har indhentet erfaringerne fra initiativerne

ligeledes gå i dialog med blandt andet rettighedshaverne en styrkelse af håndhævelsen på området for

bør derfor efter regeringens opfattelse først og fremmest ske gennem de initiativer der allerede er iværksat og som jeg har beskrevet her implementeringen af initiativerne vil i øvrigt betyde at der ikke kun sker en styrket håndhævelse af ophavsrettighederne men også af andre immaterielle rettigheder jeg ser derfor ikke på nuværende tidspunkt er anledning til at undersøge mulighederne for og konsekvenserne ved at oprette en særlig taskforce med speciale i at bekæmpe ophavsrettighedskrænkelse og piratkopiering det vil i stedet være vigtigt at fokusere på at implementere de nye tiltag og se på resultaterne af dem den holdning deles også af rigspolitiet og rigsadvokaten

i sverige har man lavet en konkret løsning

som har bragende succes hvorfor vil man ikke engang fra regeringens side overhovedet undersøge det når der kommer et så massivt ønske og næsten en tiggen fra en samlet branche fordi der

skal sendes ind til søik som vurderer hvor de skal behandles henne hvor er kompetencen henne til den konkrete sag der bliver sendt ind det er jo i sig selv

må også gå ud fra at den taskforce i givet fald ville se alle sager det der så er fordelen ved det her system synes jeg er der er en kontaktperson i hver politikreds som er knyttet til et netværk hvor søik

kontaktpersonerne i de forskellige politikredse det synes jeg faktisk er en relativt god løsning og derfor vil jeg gerne give det en chance fordi vi bruger de ressourcer vi har i forvejen men vi målretter

vigtighed på den måde som

både rettighedsalliancen

ulovlig kopiering er ekstremt kompliceret stof og det kræver altså bare

hvad er egentlig den dybereliggende

lave en særlig politienhed er ministeren ikke enig i at

så kompliceret stof at

de her komplicerede sager selv jeg ved godt at ministeren henviser til at man så kan arbejde sammen og at man skal over

som i forvejen beskæftiger sig med økonomiske og internationale kriminalitetsforhold og det er

en centralisering at man så har udstationeret kompetente personer rundtomkring til at varetage

beskrevne problemstillinger som kommer fra søik

ser jeg ikke er noget problem

det er glimrende at få den styrkelse af søik der gør at de som central institution der i forvejen beskæftiger sig med økonomiske og internationale krænkelser

kommer til at være vidende på højt niveau om krænkelser

ophavsretsbranchen er i vækst og er et af de områder der skaber vækst og arbejdspladser i

det selvfølgelig også utrolig vigtigt at vi håndhæver

de produkter som de skaber derfor derfor er

at de synes at det her er et problem både kulturministeriet og jeg tror også alle partier har haft møder

utrolig vigtigt at vi

og har en stærk indsats på området derfor er det også tilfredsstillende at den dialog der har været med rettighedshaverne har ført til at kulturministeriet og justitsministeriet i et stærkt samarbejde nu har fundet en model for hvordan vi kan styrke hele indsatsen

nævnt heroppefra at der fremover

kunne sættes stærkere ressourcer ind

skal vurderes i søik på en sådan måde

der kan træffe beslutning om at gå ind i de sager som er særlig komplicerede og som det kan

ressourcer til at løse ude i de enkelte politikredse jeg skal måske lige sige

søik står for statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet og det er dem der behandler de her sager de går altså

er en styrkelse og betyder altså også flere ressourcer

vigtige område hvor der sker en styrkelse er at hver enkelt politikreds nu skal udpege en særlig kontaktperson som får kompetence på det her område og som kommer til at indgå i et nationalt

styrke indsatsen på området så der sker og er sket en styrkelse af politiets indsats på området og derfor kan det være lidt vanskeligt at forstå hvorfor venstre og dansk folkeparti

og som jeg jo også har hørt rettighedsalliancen og andre rettighedshavere tilkendegive er meget meget fornuftige tiltag man kan altid ønske sig mere

det der måske ydermere kan undre

hørte man ikke dansk folkeparti og da slet ikke venstre komme med forslag om at man skulle lave en særlig taskforce i justitsministeriet hvorfor ikke det der var det jo lige så berettiget den her regering har lyttet til rettighedshaverne har taget et konkret initiativ og styrker nu indsatsen på området

ude i de enkelte politikredse

besinde sig på og så afvente at vi får evalueret hvordan den her styrkede indsats virker ude i det virkelige liv før vi sætter nye

på den baggrund kan socialdemokraterne ikke støtte

siger de klart og tydeligt at

som regeringen barsler med ikke er god nok

og at man bør få en ipr enhed hurtigst muligt

den her løsning videre vi siger jo ikke at man skal lave en i morgen

at undersøge hvordan og hvorledes det her eventuelt kan lade sig gøre for eksempel

for innovation og udvikling i samfundet det lyder jo ikke som om man vil forsvare ophavsretten men det kan jo være interessant at diskutere det når den tid kommer men rettighedsalliancen og

klart tilkendegivet at de synes det her er et klart fremskridt i forhold til håndhævning af ophavsrettigheder i danmark og selvfølgelig er det også det

og vil have endnu mere før man ved hvad effekten er af det der nu er sat i gang

der er lavet og så derefter vurdere

den lokale føtex og derfor er det ikke nok at man bare laver et eller andet koordinationskontor der kan snakke

opposition ja så kan man komme med det ene forslag efter det andet men modsat den tidligere regering

har den her regering handlet gjort noget ved sagerne styrket indsatsen og jeg er helt sikker på at det vil have en virkning

fingeren på pulsen hele tiden og vi mener at det vil spare ressourcer at lægge kræfterne til bekæmpelse af piratkopiering

jo lige præcis det vi foreslår i dette beslutningsforslag så hvad er ordførerens reaktion og holdning til at rettighedsalliancen hælder regeringens

tilhængere af at man fjerner betjente ude fra gaderne og

politiets ressourcer man har

flere ressourcer og har styrket indsatsen

har lavet en styrket indsats

sådan en enhed og det fungerer så vi har altså rettighedsalliancen som hælder regeringens

ned af brættet og så har man dansk industri som også hælder det ned af brættet og så har vi et eksempel i sverige der fungerer

ikke på tide at regeringen kommer ud af busken og

skal tages fra er det fra indsatsen på christiania er det på gaderne i jylland hvor er det de ressourcer så skal tages fra vi synes der er fundet en fornuftig løsning inden for rammerne her og den

men også i de tidligere perioder hvis ordføreren for socialdemokratiet

så det er jo nyt for os krænkelser af ophavsret

på internettet er et stigende problem og det kan markedet ikke håndtere alene selv

den tidligere kulturminister og regering

det er derfor nødvendigt med en fast hånd fra staten vi har brug for et internetpoliti

der på landsplan kan tage sig af personer foreninger og virksomheder der krænker ophavsret

som det fremgår helt klart af beslutningsforslaget sker opklaringsarbejdet i den enkelte politikreds

måde at udnytte midlerne på i dag de enkelte politikredse har simpelt hen ikke de fornødne kompetencer til det og ofte starter de forfra ved hver enkelt sag sådan en særlig politienhed der består af specialister vil kunne opsamle erfaringer og samtidig udnytte politiets knappe midler bedre

vil ordføreren at beslutningsforslaget faktisk spare nogle ressourcer det er ikke kun noget vi siger

de erfaringer man har fra sverige så de der påstande om halvtreds milliard kroner er jo helt skørt

ikke seriøst samtidig vil beslutningsforslaget jo også give mange kreative danske virksomheder bedre mulighed for at forsvare

vi ved fra sverige og london der har sådanne enheder at man kan spare penge og gøre opklaringsarbejdet bedre

kulturministeriets udspil fra juni to tusind og tolv har ikke været nok her satsede man jo på at

ikke rettighedsalliancen har for nylig påpeget at politi og anklager ikke har kompetencerne og derfor ønsker man en koordineret indsats

må da om nogen vide hvad det drejer sig om det er fint nok at regeringen for ikke så længe siden har bebudet at krænkelser af ophavsretten kan anmeldes direkte til bagmandspolitiet men regeringens forslag om at gøre en betjent i hver politikreds til kontaktperson er simpelt hen ikke den rigtige måde at bruge ressourcerne på

hvor man fortæller hvordan borgerne kan hente materiale ned lovligt det er også fint det er udmærket det er bare ikke nok og det er derfor jeg

venstre henstiller til både herre mogens jensen og til regeringen om at tage det her forslag lidt mere seriøst især fordi folk der ved noget om det støtter det og fordi man har enheder i london og man har enheder i sverige der fungerer vældig godt på den her måde

lade sig inspirere andre steder fra og jeg ved da at regeringen er meget internationalt orienteret men bare ikke lige på dette område og

varetage ophavsretten og bekæmpe piratkopiering

hvor man besluttede sig for hvilke ressourcer politiet skulle have og hvordan de skulle anvendes stillede dansk folkeparti da forslag om at der skulle laves en særlig enhed

til det her område sættes særlige ressourcer af til det her område

form for juridiske spørgsmål

kunne tænke sig at man ligesom havde en helt særlig enhed

også bare sige at vi har en tradition i danmark for

enhedspoliti vi har en tradition for at vi ikke lægger alt sammen centralt i kæmpestore

ramme vi fortsat skal udvikle dansk politi når det så er sagt

almindelige vilkår i dag anmeldelser og rejste tiltaler går jo igennem søik

at blive implementeret i øjeblikket og som vi skal evaluere inden længe

for det her område og kommer med i det her erfaringsnetværk så der er jo nye initiativer på vej og dem vil rigsadvokaten så evaluere næste år blandt andet i dialog med

sige

det så egentlig er vi mangler

som sidder og

har en central enhed og så repræsentanter rundtomkring i de forskellige politikredse for

task force vest som har hovedkontor i horsens

der repræsentanter rundtomkring i nogle af de øvrige

og fynske politikredse

ikke har fundet på at gøre det fra regeringens side men

er vi mangler er det bare den her centralisering vi mangler for at vi kan kalde det

det er det rigtige forum at drøfte de her spørgsmål i

noget så centralt som politiets organisering må da være en del af aftalen om politiets økonomi

at hvis vi var kommet som regering og havde lavet en ny organisering af politiet bare den mindste nye organisering af politiet uden om forligskredsen som består af regeringen venstre konservative og

df på nakken relativt hurtigt

holde fast i at man skal inddrages når man er forligspart

jo overveje om man vil gøre det næste gang det skal på bordet men for at opsummere kan vi altså

at vi inden for en ret overskuelig fremtid kan få oprettet en specialenhed som også har de nødvendige ressourcer og nu kommer den rigtige flommesnak handler om at

parti ideologi i det er det den samme herre jeppe

at det regeringen lægger op til er en nødløsning og

vores beslutningsforslag siger jo også bare at vi skal undersøge

nærmere hvordan vi kan etablere sådan en

der

sig af kæmpe piratkopieringssager

i den stil vores politikredse er ret store og

og overtage dem det er det der er fidusen bag de tiltag vi blandt andet har indført men jeg må sige til herre michael aastrup jensen og også til herre

i forbindelse med de sidste forhandlinger men men lad os da tage

for rettighedshaverne de relevante myndigheder rigspolitiet

og man har igangsat nogle initiativer

så mener venstre og dansk folkeparti at det kunne gøres anderledes

om man kunne gøre det på en anden måde med henvisning til at det har

hørt eksempler på det er da muligt at man kunne det

men jeg synes der er to argumenter der taler for at man skal

det ene er at man nu har aftalt det

politiet har været ført drøftelser i forbindelse med den seneste reform

gående ud på at man ikke politisk

som folketingsmedlemmer skal gå ind og administrere

forvalter de midler der skal være nogle politiske signaler

udfyldes på bedst mulig måde det er en forligskreds som indbefatter både venstre og dansk folkeparti og den synes jeg man skal respektere og det tror

set også at de to partier ville gøre hvis de snakkede med deres politiske ledelse

deres finanspolitiske ordfører og deres retspolitiske ordfører

politiet skal skal forvaltes

at den måde man har organiseret det på i andre lande er billigere og mere effektiv end den måde

så er jeg ret overbevist om da politiets ressourcer er så knappe

sig selv finde en bedre og billigere måde at løse tingene på hvis det er muligt så ud fra den bevæggrund

hvordan og hvorledes man skal bekæmpe piratkopiering ligesom vi også

en politisk diskussion om brevmodeller og alt muligt andet så lad os nu lade være med at

at putte sådan et værn ind omkring det

gå målrettet ind og bekæmpe piratkopiering eller ej og der er det altså bare

ole sohns venner i forlagsbranchen

så til herre ole sohn

fælles holdning i folketinget om at vi skal gøre hvad vi kan for at hindre piratkopiering

rettighedshaverne og politiet er lavet et sæt spilleregler som man vil forsøge

så siger jeg jamen så er det jo en begyndelse så er det muligt at man kan gøre det bedre kan gøre det anderledes og at man kan indhente erfaringer fra andre lande

set ret stor tillid til at politiet med den meget anstrengte økonomi de har af sig selv vil finde enhver mulighed for at kunne gøre tingene bedre specielt

som jeg ikke ønsker at have polemik omkring

jeg har respekt for det politiforlig der ligger

copyright der er ude på internettet og at det er et kæmpe problem

det ikke er godt nok forstår jeg bare ikke den her modstand det

tror på at også sunde argumenter kan vinde en gang imellem

foreslår

er bare et spørgsmål om hvilke instrumenter der skal tages i anvendelse alle er jo enige om temaet

og så var det finansministeriet og finansordførerne

en aftale om at vi er nødt til at prioritere de midler der er og så lavede man en ramme og inden for den ramme diskuterer retsordførerne indholdet af

politiforliget hvorefter

politisk ønske om at man skal styrke håndhævelsen af ophavsrettighederne hele folketinget er enigt rettighedshaverne

her er instrumenter der kan tages i brug så er det sandsynligt at rettighedshaverne

ville have gjort det anderledes og bedre

har ret i at man kan gøre det bedre og billigere så vil rigspolitichefen af sig selv

lovligt kreativt indhold på internettet

på de forskellige kulturområder inden for musik har vi blandt

tdc play og beep zone og på filmområdet har vi fået netflix og hbo

de mange nye tjenester har betydet meget for kunstnernes ophavsrettigheder og måske kan vi gøre mere for at modgå piratkopiering jeg synes vi skal høre efter

at nå vores mål og forsvare kunstnernes ophavsrettigheder

en taskforce

men vi skal sige til os selv det er et stort problem meget af det handler om immaterielle værdier

piratkopiering handler jo også om meget andet om møbler om smykker om kunstindustri og så videre så alt i alt synes jeg

vi skal bruge ministerens indgang og se på om det virker det betyder også at jeg på trods af at jeg godt kan forstå forslagsstillernes intentioner

vi jo som politikere meget ofte løser dagens problemer i stedet for morgendagens udfordringer vi står for øjeblikket for mig at se lige midt i en revolution hvis omfang dybde og hastighed langt slår det som skete under den industrielle revolution

derfor er jeg også fuldstændig overbevist om at den ophavsret og det rettighedsbegreb vi taler om i dag simpelt hen står for fald

at opretholde sådan et ophavsretsbegreb i en verden hvor internettet bliver brugt på den måde som nettet bruges på der er generationer på vej som simpelt hen ikke vil begribe hvad det er vi taler om og det bliver vi nødt til at se i øjnene og vi kan selvfølgelig løbe bagefter som

men vi bliver nødt til også at tænke i helt nye baner også når vi taler om hvad er ophavsret og hvordan skal ophavsret

bare fem og tyve år siden

tænke at så er problemerne nok løst jamen så må vi jo

har fået redefineret det her ophavsretsbegreb

kunstnerne og producenterne

og der vil jeg sige at vi fra liberal alliances side

at vi fra politisk side skal sidde og organisere de offentlige institutioner uanset om det gælder skoler

om det gælder sygehuse eller hvad det gælder det skal vi holde fingrene langt

er at vi skal stille nogle klare politiske krav

når det gælder beskyttelsen af ophavsrettighederne på nettet og det gælder både den store

hvordan organiserer det her

regeringens side lagt op til

har lyttet til politiet selv

må se om det virker jeg tror ikke

jeg tror ikke vi får løst problemerne men jeg tror

at lægge os op ad det her beslutningsforslag som venstre og dansk folkeparti har

det vil ikke flytte noget som helst yderligere i forhold

både næste år og næste år og næste år igen vil diskutere ophavsrettigheder og beskyttelsen af

vil løse problemerne men det må vi jo så tage fat på i en anden sammenhæng så liberal alliance støtter

omfattende indsats men jeg synes det er helt mærkeligt at vi skal have en kulturpolitisk diskussion for

hvordan politiet bedst kan drive deres virksomhed

helt underligt og jeg synes det er

at vi kan sidde her i folketingssalen og være klogere end politiets ledelse selv

hvordan de skal drive deres virksomhed inden for de bestående rammer jeg kunne så forstå det hvis man sagde

flere ressourcer

behov for at gøre en større indsats fordi der notorisk sker en stadig mere omfattende krænkelse af immaterielle rettigheder på nettet

vi sådan set parat til at give flere penge til politiet

det kan da godt være at det kunne være en god idé at lave sådan

for det er vi politikere ikke klogere på end politiet selv så

meget sympati for forslagets intention om at der skal gøres en bedre og mere effektiv indsats

betyder det jo også at der er folk som har indbrud i deres hjem som ikke får en politimand

så hurtigt frem som før

efterforskningsarbejde fordi der ikke nødvendigvis er de ressourcer

politiet til at håndtere indbrudssituationen eller

er blevet sat i en særlig enhed der nu skal tage sig af efterforskningen af ophavsrettighedskrænkelser i stedet for for det er jo sådan

specielle enheder med specialiserede betjente man opretter inden for de bestående ressourcer

og så begrænser man politiets ledelses muligheder for at fordele ressourcerne løbende alt efter hvor der er mest behov for at sætte ind for der er bestemt behov for at sætte ind mod indbrud i private hjem

behov for betjente ude på gaden

for eksempel mere trygge i forhold til vold

at fordele ressourcerne i forhold til det når man vil binde nogle af ressourcerne til en bestemt enhed inden for de bestående rammer

det nationale it efterforskningscenter i randers og i københavn der altså særlig beskæftiger sig med kriminalitet der er begået via

en speciel kompetence

af it forbrydelser der kunne man også se på om de kunne bidrage til det her men det må jo være politiets ledelse der afgør hvordan de bedst bruger ressourcerne og ikke os politikere

slet ikke kulturpolitikere

overlade det til andre som er klogere end os

brevmodellen var ikke den rigtige løsning at sende breve ud til fjorten årige drenge om at nu havde de downloadet noget ulovligt

igangsatte vi en dialog og en forhandling med daværende kulturminister

det her er kulturpolitik om

film tv musik

det desværre er alt alt for nemt

en forhandling igennem lang tid

vi mener i hvert fald at det er nødvendigt at vi politisk tager klar stilling til nødvendigheden af at lave sådan

samlede interesseorganisationer kommer til os

og siger at deres medlemmer

millioner af kroner hver eneste dag

skulle vi så bare sidde og sige nå ja

det må vi jo så lade de enkle politikredse om

det her er en politisk diskussion og derfor er

lang tid på en lang række andre sager hvor politiet også er involveret

som jo ikke bare siger at nu skal vi lave en enhed og at den skal være på så og så mange

uden for det her hus kalder det en nødløsning

man har nogle kontaktpersoner ude i de enkelte politikredse

fra london med at man har en specialenhed med folk som har ressourcerne og

sager men det ser ud til at vi

en forskel som kunne have sikret

til de danske producenter rundtomkring som jo altså mangler penge

udfordringer med at folk altså ikke ned og køber en cd eller en dvd boks

de kan downloade det gratis fra for

andre måder og der er så svaret fra et flertal i folketinget nå ja det kan da godt være men vi finder en løsning i to tusind og femten eller senere

det er undskyld jeg siger det lidt arrogant

været meget mere imødekommende over for de her folk som kommer til os

hvert fald love en ting og det er at venstre og konservative

og så se på om der måske ikke kunne være flertal på

som har arbejdet med det her klart siger

så svækker indsatsen andre steder inden for politiets område og

man har jo bedt politiet om at styrke den her indsats inden for de bestående ressourcer og så har politiet selv sagt at

mogens jensen har sovet under nogle af de retspolitiske debatter der har været i den her sal

gøre det inden for det nuværende politiforlig som vi klart siger at undersøgelsen skal skal arbejde inden

de at det altså

endda billigere i forhold til de nuværende ressourcer for det siger jo sig selv at hvis man har nogle folk som arbejder med et stof igennem lang tid og kun arbejder med det så får de et vidensniveau som gør at de ikke skal

der skal ske med sådan en enhed

opfyldes jo men jeg synes at vi mangler at få forklaret helt konkret af ordføreren

skal sammensættes hvor skal de ressourcer komme fra hvor skal de tages fra er det landbetjente der skal fyres er det christianiaindsatsen der skal nedprioriteres hvor skal ressourcerne tages fra hvis man skal lave den her nye enhed det må

der er situationen jo den at det gør man altså bedst ved at samle ressourcerne

få et meget højere niveau af viden

pulje ressourcerne kunne spare i stedet for at de er

fjorten tredive med behandling af

efter et udfordrende år i to tusind og tolv stod det klart at der var behov for at styrke dong energys

hvis ikke selskabet skulle aflyse en række planlagte investeringer og dermed revidere den ambitiøse grønne strategi selskabet har en sådan opbremsning af investeringsprogrammet

ville i givet fald medføre at en række allerede afholdte projektomkostninger ville være gået tabt ligesom en række unikke kompetencer i selskabet kunne mistes det ville have påført aktionærerne og dermed staten og dermed skatteyderne et betydeligt tab derfor

i år at man som led i en finansiel handlingsplan ville søge at rejse ny kapital fra nye

der nu indgået aftaler med goldman sachs

kapitalindskud på elleve milliard kroner i

staten som aktionær har en klar interesse i

et selskab der kan udnytte de muligheder som den grønne omstilling vil skabe for de selskaber der formår at være på forkant med den udvikling

kan forfølge den ambitiøse strategi som jo indeholder massive investeringer inden for havvindmøller samt efterforskning og produktion af olie og gas frem mod to tusind og tyve med elleve milliard kroner mere i kassen i dong energy sikrer vi netop at dong

kan fastholde den fastlagte strategi og dermed sikrer vi at selskabets unikke kompetencer inden for navnlig havvind kan udnyttes

for både de eksisterende og de nye aktionærer vi sikrer også at

hvis de rammer der fastlægges i klima og energipolitikken i øvrigt gør det

for de kommercielle energiselskaber det kan kun være godt

aftalen om kapitalindskud med deltagelse af tre private investorer rummer en række væsentlige styringsmæssige og forretningsmæssige fordele

af positiv betydning for den fremadrettede drift af

hæfte sig ved at en aftale som den her sender nogle meget stærke signaler til omverdenen aftalen viser at en række topprofessionelle investorer tror på at der er en kommerciel fremtid for havvindmøller i navnlig nordvesteuropa og dermed jo indirekte at den grønne omstilling vil blive en realitet endvidere ser jeg frem til at vi med

ejerkredsen får nogle særdeles kompetente medaktionærer og det er min forventning at de nye investorer

gennem deres repræsentation i bestyrelsen vil bidrage aktivt

at dong energys strategi og drift skærpes yderligere

det er rimeligt at forvente at den type private investorer kan bidrage med skarpe kompetencer inden for virksomhedsdrift

kompetencer som man med god grund skal kigge en lille smule længere efter inden for det politisk administrative system derfor ser jeg frem til et konstruktivt samarbejde med de nye aktionærer i længden

som kan bringe nye perspektiver ind i diskussionerne om selskabets strategiske retning

drives på et forretningsmæssigt grundlag og derfor kan selskabet ikke bruges som instrument i klima og energipolitikken selskabet konkurrerer på lige fod med andre energiselskaber om hvem der kan levere den billigste energi

særlige energipolitiske forpligtelser som deres konkurrenter ikke har

at selskabet ikke ville kunne skabe det overskud der er nødvendigt for

udvikle sig og investere

giver det ikke mening at se dong energy som et instrument i den danske klima og energipolitik derfor er der allerede i udgangspunktet en meget klar arbejdsdeling staten skal med ejerskabet af

sikre at selskabet drives ud fra forretningsmæssige kriterier med henblik på at skabe et afkast til sine aktionærer mens folketinget i klima og energipolitikken må skabe de rammer der sikrer opfyldelsen af

vil også gerne understrege at regeringen lægger afgørende vægt på at staten fastholder aktiemajoriteten i dong energy det gælder i dag og det vil også gælde den dag dong energy skal børsnoteres og aftalen med de nye investorer respekterer i alle henseender

ikke nogen grund til at frygte at dong energy skal havne

nogle som hverken vil selskabet eller danmark

kræver i det mindste at et flertal i folketinget uden om de nuværende regeringspartier på et tidspunkt måtte mene at det ville være en god idé

er danmarks største energivirksomhed og spiller derfor også en afgørende rolle

danskbaseret selskab der er bevidst om det ansvar der

følger af at eje en væsentlig del af den

og nogle af de kraft varme værker der bidrager til at det danske elsystem fungerer

betyder det jo at selskabets hovedkontorfunktioner og unikke kompetencer inden for især havvindmøller i høj grad forbliver i danmark

samlet set mener regeringen altså at der er rigtig mange positive perspektiver i den løsning

det gælder for selskabet det gælder for dets medarbejdere det gælder for staten det gælder for de øvrige aktionærer og det gælder for det danske samfund i bredere forstand

er det ikke rigtigt at hvis det var sådan at det var staten der skød penge ind i dong

det være billigere fordi staten låner penge til en meget lav rente

det ikke medføre hvis der kommer den værdistigning som er forudsætningen for hele det her projekt at så ville staten få pengene i stedet for goldman sachs aktionærer hvorfor er

i stedet for at gøre det der var klogest og billigst

ikke rigtigt at ved at give så afgørende indflydelse til goldman sachs vetoret på en lang række områder vedrørende dongs videre udvikling så udhuler man statens mulighed for at styre dong ud fra hvad der er bedst for forbrugerne for klimaet for miljøet og sætter i stedet for et ensidigt fokus på det som goldman sachs er allerbedst til nemlig hvordan der kan tjenes allerflest penge på den her sag

en række synes jeg misforståelser i spørgsmålet altså

jo ikke sådan at staten har valgt hvem man helst ville

og så taget de tilbud der var mest attraktive for skatteyderne det er dem der foreligger

har tværtimod tilsluttet sig selskabets forretningsplan som er meget grøn og som går på tjene mange penge på at bygge mange vindmøller

vetoret mod nye direktører vetoret på alle felter der rækker ud over den plan som dong har i dag

satse på et andet område så har goldman sachs vetoret hvorfor skal et privat selskab der kun har indtjening som målsætning

vetoret i forhold til udvikling af danmarks største og i dag offentligt ejede

at der er i det offentlige rum og jeg forstår helt

så det tjener penge til de skatteydere der dybest set ejer det

og det er man heller ikke blandt de partier der har aftalt det allerede i udgangspunktet også før man sikrede elleve milliard kroner mere til grøn omstilling med private investeringer var vi ikke enige med enhedslisten i hvordan det her skal være det

som jeg forstår det at selskabet alene skal drives på kommercielle betingelser og det er nu engang det der er forholdet

skurkene bag en af historiens største finanskriser

amerikanske finanshistories største bøder og som i øjeblikket er under mistanke for spekulation i aluminiumspriser skal have nogle helt særlige magtbeføjelser i forhold til dansk

mens man er medejer af det pågældende selskab eftersom vi jo som politikere som

ikke unaturligt at man i den forbindelse aftaler betingelserne for hvordan man samarbejder herunder en vis mindretalsbeskyttelse sådan fungerer den slags og det er der ikke noget urimeligt i det der derimod

det glædelige at vi nu får elleve milliard kroner mere pumpet ind i et selskab som vil investere massivt

man fra statens side har forsøgt sig med andre modeller altså har man seriøst undersøgt muligheden for at staten gik ind og lavede et indskud eller har man undersøgt om der kunne være andre for eksempel danske pensionskasser som kunne være med til

at lave en kapitaludvidelse eller er man gået

og det skal man jo så være velkommen til hvis det er det man ønsker

er forholdet jo at der er tre investorer til stede der er goldman sachs der er den danske pensionskasse der

og fordi de så et perspektiv i at tjene penge på grøn omstilling hvilket formentlig vil slå ud i flere danske arbejdspladser og i hvert fald ud fra hvor jeg står politisk

og derfor er dong jo grundlæggende i en situation hvor

selskabet er nødlidende og har brug

regeringen afsøgte mulighederne for at rejse privat kapital fordi vi anså alternativerne for være dårligere alternativer som enten ville være at skatteyderne skulle til lommerne eller

frasælge dele af virksomheden som ikke var modne til salg

at den aftale

er den bedst mulige der kunne forhandles med de forskellige

investere i i dong

vi finder det ikke bemærkelsesværdigt at private investorer ønsker noget sikkerhed

at skyde penge i en virksomhed som politikere kan gå ind og påvirke i den retning et bestemt flertal nu måtte mene det ville jeg sandelig også med mit kendskab til politikere have bedt om nogle garantier

derfor tror vi på at det at der nu både kommer viden og penge er garanten for at dong fremover vil blive drevet hundrede procent kommercielt og med et klart sigte om

gøre selskabet så værdifuldt som muligt når selskabet skal børsintroduceres og hvor planen er at det skal ske i to tusind og sytten så en anden grund til at venstre

børsintroducere dong sådan at man

at deres ejerandele vil være så meget værd som muligt når

to tusind og sytten i forhold til

en god idé at staten bevarer aktiemajoriteten for de dele af dongs virksomhed som er vitale infrastrukturer men dermed

siger vi også at det finansministeren understregede flere gange nemlig at dong bygger og investerer i havvindmølleparker

ser vi sådan set ikke som en vital infrastruktur

sådan set kunne være god idé i at nogle af de

for der ser vi ingen grund til at de danske skatteydere

ejere

en politisk kontrol over de ting det er to forskellige synspunkter det behøver vi ikke at diskutere

ikke vi bliver enige om men jeg troede at det var sådan i liberalistisk tankegang at hvis nogen vil investere må de også tage risikoen fordi det hænger sådan sammen at når man har taget risiko

derfor undrer det mig meget at et parti som venstre kan gå ind i en konstruktion hvor man reelt set må sige at goldman sachs har nul risiko hvis ikke det går som forventet må de sælge aktierne tilbage og få deres indskud tilbage med renter store renter det vil sige at

får muligheden for at få en gevinst men de er stort set beskyttet

er underligt at en socialdemokratisk ledet regering går ind for det men jeg synes i

er underligt at et liberalt parti går ind for at en investor kan få fuld adgang til provenuet overskuddet fortjenesten men ikke i virkelighedens verden løber nogen

en lav rente og det tror jeg sådan set også ud fra en investeringsbetragtning

hvad man normalt ville sige var god forvaltning af pengene

man i de kredse vil anse som en risiko hvis man

option så at der er risiko

folketingets rolle er at tage stilling til aktstykket og

det resultat af forhandlingen som foreligger og for mig er alternativet altså skatteyderne og det man skal gøre sig klart er at der er en stor risiko i dong energy hele deres forretningsmodel er

risikofyldt og den risiko forsvinder jo ikke ved

skatteyderne der skal komme med de her godt ti milliard

at tjene tocifrede procentbeløb i forrentning

det er rigtig mange penge man regner med at tjene og risikoen er stort set

er en reel risiko for goldman

det en forkert aftale og så må den aflyses

er det ikke urimeligt at én mindretalsaktionær

i en anden retning end den man har investeret i man får en sikkerhed for at

ikke fyrer den direktør som som man har tillid til og som sikkert

startede herre frank aaen med at sige at der var en masse ting vi var uenige om ja det er helt helt sikkert

jo mere jeg hører enhedslisten argumentere

er sikker på at det her vil være til stor gavn for skatteyderne

bliver tilført kapital som er nødvendig men også fordi der vil komme viden ind i bestyrelsen fra en ejer som er

viden til selskabet og dermed også gøre selskabet mere værd

at et privat selskab

siger ja til at skyde otte milliard kroner ind i selskab

kunne gå ind og ændre forretningsmodellen

at filantropiske ideer

dermed risikere at det indskud

var tabt at man ligesom vil have noget sikkerhed for at det ikke sker

sammenfaldende interesser med goldman sachs nemlig at selskabet bliver mere værdifuldt

herunder fra enhedslisten ikke kan komme ind og spolere

det gælder for selskabet og dets medarbejdere det gælder for staten og de øvrige nuværende aktionærer og det gælder for det danske samfund der har været meget turbulens i og omkring dong energy det seneste års tid det er ikke så godt for noget selskab men når tre private investorer nu beslutter at skyde et meget meget stort

procent statsejet men det sikrer partiet

ved at stoppe aktstykke syv og tredive siden to tusind og seks har der været andre aktionærer i dong energy end staten

er et aktieselskab der drives på et forretningsmæssigt grundlag og sådan skal det også være i fremtiden ingen tvivl om det

at staten fastholder aktiemajoriteten i dong energy det gælder i dag det gælder med kapitaludvidelsen og det vil også gælde den dag dong energy skal børsnoteres

for at dong energy skulle blive overtaget af nogle som hverken vil selskabet eller danmark det godt vi sikrer statens aktiemajoritet

fastholde statens aktiemajoritet

jeg fastslå at vi hverken kan eller vil bruge dong energy som et instrument i vores klima og energipolitik som enhedslisten

dongs monopol blev brudt for ti år siden og selskabet konkurrerer på lige fod med andre energiselskaber om hvem der kan levere den billigste energi det er godt for forbrugerne og vi kan derfor ikke pålægge dong energy særlige forpligtelser som deres konkurrenter ikke har i så tilfælde

selskabet jo ikke kunne skabe det overskud der er nødvendigt for udvikle sig og reinvestere selskabet vil tabe konkurrencekraft og gå baglæns ud af markedet

dong energy drives ud fra forretningsmæssige kriterier med henblik på at skabe et afkast til sine aktionærer mens folketinget så

klima og energipolitikken må skabe de rammer

og skal vi så ikke glæde os over at dong energy rent faktisk udnytter de rammer der skal sikre den grønne omstilling tag for eksempel havvindmølleparken ved anholt

blevet indviet jeg kan derfor også afvise den underlige modsætning som enhedslisten

en veldrevet virksomhed med overskud og på den anden side muligheden for at samme virksomhed kan gavne miljøet og klimaet afsluttende vil jeg sige at staten som aktionær har en klar interesse i et stærkt dong energy der har muskler til at udnytte de muligheder som den grønne omstilling vil skabe for de selskaber der formår at være på forkant med udviklingen og det er netop perspektivet med den enighed om vilkårene for indskud af elleve milliard kroner i dong energy som er opnået med new energy investment

milliard kroner i kassen vil dong energy kunne fastholde den strategi der blev annonceret i februar i år en strategi der indeholder massive investeringer inden for havvindmøller

betyder efterforskningsproduktion af olie frem til to tusind og tyve begge dele er noget som skaber gode arbejdspladser det er den vej

men hvor det er bundlinjen overskuddet profitten til ejerne og så

en af hovedforbryderne bag hele finanskrisen

fordi man spekulerer i råvarer til skade for amerikansk industri

at score en gevinst på prisstigninger på aluminium altså det er

invitere indenfor pensionskasserne har jo penge nok hvis man endelig vil have anden kapital ind hvorfor er man så gået med til at

en rigtig rigtig god forretningsmulighed hvor man

kan få en god forretning for sine penge

samtidig også investerer i en virksomhed som har lagt en strategi

en grøn energiomstilling noget

synes at vi skal være glade for at goldman sachs også kan se at der

men det at man vælger at det er dong der skal investere

i statsgaranteret profit for det kan man læse ud af aktstykket

statsgaranteret og samtidig have vetoret over virksomhedens udvikling når man kender dongs generalieblad forstår

en socialdemokratisk ledet regering og en socialdemokratisk ordfører der har siddet med til forhandlingerne

at det er i orden lige at

selv om det er en af de mest

man om det er klogt overhovedet at lade spekulanter som for eksempel goldman sachs

sikrer os at de ejerforhold der kommer til at være efter den her kapitaludvidelse stadig væk

de investorer der kommer ind nu

når de investerer på den måde synes jeg at

at man stadig væk fra fra statens side har

med hvad der sker i dong energy

noget med at vi bare giver det hele ud til goldman sachs

noget indflydelse men det er vigtigt at understrege at de ikke kommer ind og får aktiemajoriteten det er stadig

anledning til yderligere belysning og vi har derfor også stillet nogle spørgsmål i finansudvalget til aktstykke syv og tredive dansk folkeparti er dog af den opfattelse at kapitaltilførslen skal komme udefra og dansk folkeparti er ligeledes enig i at dong på længere sigt skal børsnoteres

for enhedslistens fremsættelse af beslutningsforslaget her b tredive som jo går ud på at trække aktstykke syv og tredive tilbage og jeg skal derfor sige at dansk folkeparti er imod beslutningsforslag

kan det forstås sådan at hvis ikke der kommer ordentlige svar

jeg kan forstå at dansk folkeparti vil rejse

er det det vi hører fra ordføreren i dag selv

ordfører men alligevel blev det jo berørt i indlægget hvis ikke man får ordentlige svar på de spørgsmål vil man så gå

en salgsaftale der giver goldman sachs vetoret over væsentlige dele i

ikke om det og så må man sige det var en forkert aftale vi beklager vi går

medarbejdere og det finder vi i bund og grund ikke rimeligt

skal føre til at vi i sidste ende ender med at være direkte imod den ordning som er

aftalt jeg tror ikke det kommer så vidt

i bund og grund deler vi jo ikke enhedslistens præmis for at fremsætte b tredive nemlig at dong skulle rent statsejet selskab så derfor må vi

det er en beslutning som folketinget har truffet finansministeren har forelagt begrundelsen for behovet for ny kapital i dong og det er jo samlet det som er udgangspunktet for at kapitaludvidelsen

som ejer og majoritetsaktionær i dong skal staten sikre at dong drives på netop forretningsmæssige vilkår altså tjener penge til

aktionær og i dette tilfælde er det så penge til statskassen og dermed til borgerne i modsat fald ville det være statskassen og altså borgerne skatteyderne der skulle betale

med en konkret og en meget markant udfordring i forhold til behovet for en kapitaludvidelse og så blev der i finansministeriets regi iværksat forhandlinger med en række partnere og

dem der havde interesse i det der blev sågar annonceret

ved også at det blev der gjort opmærksom på at staten i en længere årrække været eneaktionær i dong der er andre mindretalsaktionærer i dong og det er så blevet til den her aftale med tre investorer generelt er vi i radikale venstre glade for at nogle er parate til at skyde så betragtelige beløb i en forretning som satser massivt på vedvarende energi i særdeleshed havvindmøller

de har også været beskrevet og diskuteret de er efter min og radikale venstres vurdering ikke urimelige i betragtning af det betydelige beløb

det bedst mulige under de givne omstændigheder

er radikale venstre selvsagt imod beslutningsforslag b tredive og for en vedtagelse af aktstykke syv og tredive

at tage hensyn til miljø klima forbrugerinteresser til hvad der giver flest penge

der skal gå ind og have vetoret

radikale venstres venner og punkt 3

sofie carsten nielsen nævne bare én ikkepolitiker der støtter at det her er en rigtig god idé og når jeg siger ikkepolitiker

nok heller ikke dem fra goldman sachs men

på forretningsmæssige vilkår det har folketinget besluttet det støtter radikale venstre

dong er en forretning den skal tjene penge til sine aktionærer det støtter radikale venstre jeg er glad for at

som i den grad som dong gør satser på vedvarende energi havvind primært det synes jeg er virkelig positivt men radikale venstre holder fast i at det er en

vilkår og regeringen har en klima og energipolitik der skal opfylde regeringens klima og energipolitiske mål det er to forskellige ting så spørger

radikale venstre er goldman sachs venner det er ikke min oplevelse jeg har ikke noget personligt forhold til nogen som helst i goldman sachs men jeg forholder mig til at finansministeriet har opnået et forhandlingsresultat jeg har tillid til at det er det bedst mulige efter et udbud en eftersøgning efter

på markedet har jeg et et nøgternt og pragmatisk forhold til så spørger herre frank aaen også om jeg kan nævne de ikkepolitikere som synes jeg

fantastiske

det gælder om at opnå den bedst mulige aftale og det har jeg jeg tillid til uanset hvilket navn disse investorer har jeg har tillid til at det er gennemgået ordentligt

bag lukkede døre i en forligskreds

så også har undersøgt

radikale venstre er venner med goldman sachs

har man overhovedet ikke overvejet

selskabet skal bevare det er ikke bare godt for danmark men også for klimaet hensynet til klimaet er afgørende for sf og derfor er det også afgørende

gælder en fortsat udbygning af havvindmølleparker og en konkurrencedygtighed inden for området med den ekstra kapitaludvidelse der nu finder sted ejer staten fortsat tres procent

haft betydning for værdien af dong energy som finansministeren

med de bemærkninger kan sf ikke

nogle af de her spørgsmål som jo drejer sig

goldman sachs er men jeg har det bare sådan at

at lave en kapitaludvidelse

er den beslutning truffet jeg synes at det er det spørgsmålene centrerer sig meget

der sker den her kommercialisering og der mener jeg bare at den beslutning

truffet

fuldstændig

det med

jo støttet op om at de penge skulle findes og på den måde er vi tilfredse med det

resultat der ligger i dag altså man kan sige

en glædens dag når kapitalister får øjnene op for at den grønne omstilling er en rigtig god forretning

synes vi i sf er en god ting

nogle ting kommer ikke af sig selv markedet kan ikke klare alting selv men vi har haft en politik i danmark som har sikret at vi er blevet førende på det her område og når det så

finansielle system fungerede er en rigtig vigtig diskussion vi har også taget den mange gange her i salen og jeg håber

der er mange ting der skal ryddes op

både i danmark og på verdensplan som har handlet overilet og handlet ufornuftigt og uansvarligt i den her krise og politikere der skal sætte nogle strukturer og nogle rammer op

at goldman sachs er så meget anderledes end så mange andre de er bare rigtig rigtig

til den her aftale

det som som dong energy skal gøre nemlig

den beslutning er truffet det er ikke noget vi diskuterer i dag

sikre at der fortsat bliver bygget havvindmølleparker

at vi kan sikre den grønne omstilling også når det handler om om kommercielle virksomheder

er at de i videst mulige omfang skal sælges det er ikke meningen at staten skal drive erhvervsvirksomhed i danmark det gør staten ofte ikke særlig godt private gør det bedre derfor skal statslige erhvervsvirksomheder sælges skatteyderne skal have fortjenesten gælden

i i positive ting for det danske samfund

den her aktieudvidelse gør at

ikke det hele men noget af det vi ville gerne gå hele vejen hvis det skulle være men vi tager også gerne små skridt på vejen det andet princip

at de skal drives så godt som muligt mens staten har dem så de er så værdifulde som muligt så staten og skatteyderne kan tjene så mange penge som muligt på disse erhvervsvirksomheder som staten ejer enten som ejer eller ved salg

i den forbindelse synes vi det er en god idé

er godt at der kommer private investorer ind i de helt eller delvis statsejede

fordi det er med til at sikre at de beslutninger som træffes i virksomhederne træffes med med den hensigt at virksomheden skal være så værdifuld som muligt skal tjene så mange penge som muligt det kommer ikke kun de private investorer til gavn det kommer også skatteyderne til gavn så er der det tredje element som man må forholde sig til ved den her aktieudvidelse

at en god aftale som finansministeren har lavet som ejer

kan vi som politikere i sagens natur ikke bedømme et hundrede procent vi har ikke deltaget i forhandlingerne vi kender ikke alternative tilbud fra andre tilbudsgivere så derfor er udgangspunktet for os at medmindre vi har grund til andet så har vi tillid til at finansministeren

en god aftale den bedst mulige aftale for skatteyderne og vi har ikke grund til at tro andet end at det har finansministeren også gjort her og en medvirkende årsag til at vi ikke har grund til at tro andet

ikke kan se at han skulle have noget motiv for at lave en dårligere aftale

der er den bedst mulige så derfor

må man også tage en risiko og risikoen er i det her tilfælde for goldman sachs stort set bortelimineret

så glad for at få nogle private ind at det er på

skal have en risiko men bare en fortjeneste nu brugte jeg liberal alliances egen retorik det er den ene ting den anden ting er er det ikke usædvanligt at én mindretalsaktionær får vetoret og særrettigheder i modsætning til andre mindretalsaktionærer altså en forskelsbehandling mellem mindretalsaktionærer i et selskab styret af staten

det bedst mulige tilbud som finansministeren fik der var ikke nogen der leverede et bedre tilbud

man skal finde ud af om et tilbud om

er der ikke nogen facitbog man kan slå op i det er der måske i en marxistisk planøkonomi som herre frank aaen bekender sig til

i en markedsøkonomi i en markedsøkonomi vurderer man værdien af det som bliver købt og solgt på hvad folk er villige til at give i en handel i en fri handel med andre bydere på samme produkt

galt i processen at det er et rimeligt tilbud i forhold til den ydelse som sælges

vi har stadig væk ikke nogen grund til at mistænke finansministeren for at have solgt for billigt her vi har ikke hørt indvendinger som vi synes vi skal tage alvorligt i den forbindelse og vi kan ikke se at finansministeren skulle have et motiv for at sælge billigere end

at principløsheden jo er fuldstændig

det er sådan i en liberalistisk tankegang

man vil have en fortjeneste må man også tage

her er det altså sådan medmindre dong går ned og bliver fuldstændig værdiløst hvad ingen tror på heller ikke goldman sachs at så vil der være en statsgaranteret fortjeneste og dermed ikke nogen risiko det synes jeg liberal alliance burde forholde sig til

herre ole birk olesen ikke jeg kan ikke forstå

bare stiller sig op og siger at det er dejligt

men det er sådan at vi som liberale politikere mener at skatteydernes midler skal forvaltes bedst muligt skatteyderne har midler i

forvaltes bedst muligt ved at sælge til den der giver det bedst mulige tilbud og vi har ingen grund til at tro andet

er dem der har givet det bedst mulige tilbud i den her sag og der er intet af som herre frank aaen har sagt i dag som ændrer på vores synspunkt om

i det danske demokrati for det her drejer sig om udviklingen af dong som har fået meget større betydning det er en større virksomhed

sagt nu vil vi bestemme over dong og så har man i denne lukkede kreds hver eneste gang taget stilling til alt lige fra virksomhedens udvikling til fyring af en direktør og det er sket bag lukkede døre således også med det forlig vi diskuterer i dag

besluttet bag lukkede døre jeg håber at vi kan få finansministeren til at opklare nogle

som en egnet investor har der været noget spørgsmålstegn ved det overhovedet

jo ganske afgørende har man i forligskredsen diskuteret om det er en god idé at man

aktieudvidelse på den måde som det sker her i virkeligheden fjerner statens mulighed for at lede

ikke deltaget i forhandlingerne

ikke kunnet få svar på om man har diskuteret de meget væsentlige ting

som der var lagt op via forligskredsen og i finansudvalget har vi så fået åbnet lidt op i dag vi har fået debatten her i folketingssalen fordi der heldigvis er et parti der ikke er medlem af forligskredsen og derfor ikke har solgt sin sjæl på forhånd men har

diskussionen så vil jeg sige at jeg synes det er underligt at vi ikke i diskussionen har haft mere fokus på

at dong skal ledes kommercielt jeg synes ikke at dong skal ledes ud fra hvad der giver underskud eller noget andet som man prøver at påstå om socialister jeg går ud fra at man skal lede dong ud fra hvad der er samfundsmæssigt nyttigt i forhold til forbrugerinteresser i forhold til klimaet i forhold til miljøet det synes jeg er helt legitime krav de påfører jo i forvejen samfundet en masse udgifter gennem afgifter og alt muligt andet som liberal alliance normalt er imod her kunne vi altså faktisk klare meget store dele af vores klimaudfordring ved at styre dong på en fornuftig måde og det er jo det der er problemet

går på børsen og i samme sekund man har inviteret goldman sachs indenfor bliver dong ikke ledet og kan ikke ledes efter hvad der er bedst for klimaet hvad er bedst for forbrugerne

hvad der er bedst for bundlinjen for fortjenesten i dong

den store skandale at det ikke vækker større debat

diskussion som vi har i øjeblikket det at man nu satser på mest mulig profit at man nu satser på eller rettere sagt accepterer at en af de førende profitjægere her i verden

er et ganske alvorligt problem

gavne dem der har aktier i goldman sachs til stor skade for det amerikanske samfund for de amerikanske virksomheder

peter christensen sige at venstre ikke lige har studeret goldman sachs

har bare accepteret at goldman sachs skal have vetoret over dong

studeret den virksomhed en anelse det gør enhver normal investor enhver bestyrelse for et selskab

kigger da på køberens validitet på hvad køberen vil med de aktier men jeg kan forstå at venstre ikke

hvad goldman sachs er for en virksomhed det er da også ganske

altså et af de andre store investeringsselskaber

al værdi fra dag til dag er ikkeeksisterende der er ikke nogen risiko det samme siger analytikere fra jyske bank og fra sydbank

den aftale der ligger nu betyder at hvis ikke goldman

sælge aktierne tilbage til den værdi

har købt dem til plus

en statsgaranteret profit og det jeg synes er så underligt er at man har indført at

er en statsgaranteret profit uden at for eksempel goldman sachs skal have nogen reel risiko og det er altså

vurdering

det med vetoretten det har jeg nævnt

været billigere at udstede nogle statsobligationer til en rente på en to procent

de penge til at putte ind i dong

da billigere end den forrentning som man regner med at goldman sachs beregner sig vi har hørt en fra syd energi der også overvejer at investere i dong snakke om at få et tocifret procentbeløb i forrentning

lidt men meget billigere hvis staten selv havde fundet det kapitalindskud

hvis det skulle blive børsnoteret vokser

staten fået andel i kursgevinsten i modsætning til at det er private selskaber der får det det er også underligt hvis ikke det er diskuteret ordentligt igennem så må jeg sige om

have sådan et aktieoptionsprogram ikke alene er det svineri med skatteydernes penge men det er også fuldstændig blindt over for hvad

der var med til at skabe finanskrisen det var nemlig at man gav ledelsen i bankerne incitamentsprogrammer så de kun tænkte på om kurserne på de aktier de havde eller kunne få ville stige det var deres eneste interesse

gik det så frygtelig galt i forskellige banker rundtomkring i danmark

skal styre virksomheden ud fra hvad der gavner kursen og fortjenesten og indtjeningen

med jo på kort sigt fordi det ligger i programmernes natur at det er inden for en afgrænset periode man skal have præsteret en

det er der man får sin belønning og så er man ligeglad med hvad der sker dagen efter det er en aldeles usund ledelsespolitik

dong og jeg forstår heller ikke at man er gået med til det

dansk folkeparti også lidt har fortrudt det på samme måde som man

har fortrudt det med vetoretten men helt ærligt og det er ikke for at være politisk drillende

sent at komme med en bekymring dagen efter man har indgået en aftale og så står man

selvfølgelig står man ved aftalen så al den bekymring man ligesom har givet udtryk for også i dagspressen er bare det rene skuespil men altså enhedslisten vil selvfølgelig arbejde videre med det her vi har stillet en lang række spørgsmål til finansministeren som man ikke har

så får vi svarene en af de nærmeste dage og så borer vi selvfølgelig videre i denne mildt sagt usædvanlige historie og der vil jeg sige vi står altså ikke alene

det det var ikke bare det rene pjat jeg sagde undervejs jeg har ikke hørt en eneste ekspert fra finansverdenen fra energiverdenen

af de steder hvor man ikke direkte enten er politiker

enhedslisten at finansministeren og regeringen her tænker for kommercielt tænker for meget i værdi af dong få flest mulige penge ud af dong eller kritiserer herre frank aaen regeringen for at have solgt sig for billigt at have lavet en dårlig aftale så

goldman sachs det virker som om herre frank aaen kritiserer begge dele at regeringen tænker for meget på penge og at regeringen tænker for lidt på penge

er at man allerede med den her aktieudvidelse hvor man giver dong vetoret i forhold til

væsentlige beslutninger så er med til at skifte dongs fokus væk fra det at tage hensyn til klimaet miljøet og forbrugernes interesser og så over til at det kun er fortjenesten

som målestok for dongs udvikling det er den afgørende kritik vi har

miljøet og der vil jeg sige

i dong er langt større end om der skulle komme et aktieafkast

til dong er forsyningssikkerheden på den ene side

får gjort en indsats for klimaet fordi vi alle sammen ved at vi er nødt til at gøre noget for at undgå den klimakatastrofe

jeg gav lidt god tid i starten men også for at vise hensyn

de mange publikummer vi faktisk har haft i dag jeg syntes ikke de

som vi havde planlagt fra